indsats i forbindelse med det optog der startede fra dronning louises bro den tiende september to tusind og nitten

profeten muhammeds barnebarns

er martyr og der var altså en hel del mennesker ude i forhold til den demonstration det kommer jeg tilbage til

også op til en forsamlings afholdelse foretage en konkret vurdering af behovet for en politimæssig indsats for at sikre at forsamlingen kan gennemføres i ro

igennem nørrebro og faktisk fuldstændig blokerede trafikken og

en eneste uniformeret betjent at se

det var en total blokering ingen uniformerede betjente og jeg vil bare høre om det er normal politipraksis at den slags ting

skal der være uniformeret personale til stede hvordan skal man i øvrigt være til stede det har man også gjort i den her situation

der ikke har jeg har faktisk videooptagelser

var ikke for nogen at se et udstationeret udstationeret politipersonale til at dirigere trafikken

der var cirka fem tusind deltagere det er rigtig mange faktisk fire tusind mere end politiet havde anslået det til at være

jeg har optagelser derfra som ministeren gerne må se

godt høre hvordan ministeren forestiller sig at så stort et optog skal krydse nørrebrogade og jagtvej

at det tal ikke er det rigtige tal og vi ved jo i hvert fald

som jeg også sagde før at der var en patrulje som førte tilsyn med optogene og som efter det oplyste fulgte efter bagtroppen af optogene

var det uniformeret personale der var til stede det som blev observeret var faktisk at det at det var optogets egne folk der dirigerede trafikken på en særdeles hårdhændet måde og jeg kan dokumentere helt præcist

der dirigerede trafikken og ikke politiet og det synes jeg er stærkt angribeligt altså at man fuldstændig overlader til nogle vagter

oplyst at politikredsen ikke har

pågældende personer rent faktisk dirigerede

er usædvanligt at der ved optog eller andre arrangementer i københavn deltager personer

som måske måske ikke afholdes til næste år idet der jo som jeg sagde før bliver foretaget en konkret vurdering af

indsats der er behov for men jeg har selvfølgelig en forventning om at københavns politi efter sædvanlig praksis foretager en konkret vurdering af behovet for den politimæssige indsats

de gjorde så vil jeg godt høre hvorfor man

ikke skrider ind når man klart og tydeligt kan se at de dirigerer optoget blandt andet er der en der sidder ud ad bagvinduet i en hvid

men ikke vurderede at det gav anledning til politimæssig interesse jeg forstår simpelt hen ikke at man fra politiets side har tilladt det her jeg har set tre separate episoder hvor vedkommende sidder og råber ud af vinduet og dirigerer trafikken i en stor

den grad stopper hele trafikken altså der er ikke noget overladt til politiet det er fuldstændig overladt til optoget

der deltager i optoget der er sat vagter på og det er dem der

pågældende personer rent faktisk har dirigeret trafikken

jeg kan i øvrigt sige at ministeren

men optoget startede rent faktisk i den modsatte ende af dronning louises bro ved sortedam dossering

fra det anmeldte sted det ville man have vidst

en varevogn på kørebanen blokerede

den lyver altså ikke det må jeg sige og det er selvfølgelig

som ministeren har givet mig på de skriftlige skriftlige spørgsmål

jeg tillade mig at sende videoen over til ministeren og så forventer jeg selvfølgelig at ministeren selv tager det

en dom på mindst tre måneders ubetinget fængsel ikke skal kunne skifte navn så længe de afsoner og så længe dommen fremgår af

kriminalitet et mål som jeg i øvrigt

er ikke overbevist om at forslaget vil have den effekt og hvorfor ikke

fordi det sådan som rigspolitiet har oplyst

er cpr nummeret og ikke den pågældendes navn der er afgørende for politiets efterforskning en navneændring der er registreret i cpr registeret bliver automatisk ajourført i kriminalregisteret og det betyder at politiet altid har mulighed for at slå op om en mistænkt tidligere har begået kriminalitet også selv om vedkommende har skiftet navn forslaget vil på den måde ifølge politiet ikke have nogen betydning for politiets arbejde

også lidt svært ved at se hvordan det

har man som borger ikke kendskab til de dømtes navne i forbindelse med straffesager og jeg er derfor bange for at det måske vil give en falsk form for tryghed

er bekendt med fordi han var sit partis ordfører på førstebehandlingen af lovforslaget fremsat et lovforslag som

at styrke tilsynet med de forbud som pædofile kan få for eksempel mod at tage kontakt til børn

undgå nye overgreb og det er for mig at se en langt mere effektiv måde at forhindre nye overtrædelser på end at forbyde navneskift

for dem der har fulgt den her sag er

diverse registre søge sig frem til at en person har begået kriminalitet tidligere men

fordi vedkommende har skiftet navn og det er klart at det har betydning hvilket navn

fordi man på forskellig måde bliver kendt med det navn man

mig at spørge justitsministeren

godt kan se problemstillingen hvis vi for eksempel taler om en af de kriminelle som

som jo stod bag meget meget voldsom umenneskelig kriminalitet hvis vedkommende lige pludselig giver sig ud for at være en anden lad os sige

kunne se den person

måske med et lidt andet udseende som en person der hedder anders jacobsen og

tragisk den sag efterforskes af politiet

for tidligt at udtale sig om skyldsspørgsmålet men med mit foreløbige kendskab til sagen tror jeg ikke umiddelbart at situationen kunne være

tiltalte havde været forhindret i at skifte navn

man kan have når man følger den offentlige debat er det noget nemmere at skjule sig fra ens

så længe man har det stående på straffeattesten ikke kan skifte navn og dermed skjule sig i mængden i vores samfund hvor det jo godt kan give nogle gode og og bedre muligheder

at man lige skal overveje situationen en gang til men

justitsministeren i forhold til det her med offerets

retsfølelse og ikke mindst også deres pårørendes

forskel på at være umyndiggjort og

at være frihedsberøvet

under afsoning i et dansk fængsel også burde medføre den form for frihedsberøvelse at man ikke bare kan komme til at hedde benny hansen eller lone jensen eller hvad man nu har lyst til om mandagen og så hedde noget andet om onsdagen osv

koster nævneværdige ressourcer at foretage en navneændring så det vil jeg gerne have ministeren til at evaluere lidt på i forhold

et spørgsmål om man skal lave en ny strafform og det er ikke det der ligger i spørgsmålet her

via cpr nummeret og det bliver ikke ændret og almindelige borgere

kender jo typisk ikke gerningsmændenes navn sådan at man ville kunne

at skifte navn flere gange selv om de er under afsoning

eksempelvis et lukket dansk statsfængsel jeg tror da også at justitsministeren godt ved hvem peter lundin er selv om han ikke sidder i fængsel længere fordi

så har ministeren en maksgrænse for

og vi skal måske være bedre til at forklare ministeren hvad vi hvad vi mener her

overvejer den her sag og den her diskussion at hvis man som borger møder forskellige mennesker i vores samfund så har man altså bedre mulighed for at sætte sig imod vurdere og tjekke folk hvis man er mistænksom

i en eller anden anledning hvis vedkommende har det havn som vedkommende havde da vedkommende var kriminel det er derfor jeg

de fleste tilfælde kender vi jo ikke

langt de fleste tilfælde

i lyset af eksplosionerne i hovedstadsområdet igangsætte

positiv over for tiltag som kan styrke politiets muligheder for at forebygge og opklare kriminalitet ansigtsgenkendelsesteknologi er ét af flere redskaber der effektivt kan lette politiets arbejde og jeg har derfor forståelse for at politiet ønsker at gøre brug af teknologien jeg lytter faktisk opmærksomt når politiet siger at her har vi brug for nye redskaber men når vi snakker om ansigtsgenkendelsesteknologi må vi også forholde os til det principielle spørgsmål som brugen af den teknologi ville rejse det gælder uanset om vi drøfter mulighederne for at iværksætte et forsøg eller om vi drøfter en permanent ordning det er sådan at kriminalitetsbilledet udvikler sig hele tiden og myndighederne skal følge med den udvikling og derfor har vi

som spørgeren også er bekendt med fra regeringens side lancerede en ambitiøs trygheds og sikkerhedspakke med rigtig mange gode initiativer

den pakke bliver implementeret vi bliver nødt til at tage hårde midler i brug mod de kriminelle som undergraver og ødelægger vores frie og åbne samfund

det gælder også midler som måske ikke tidligere har været brugt derfor er det en vigtig debat og jeg har en forventning om at vi på et tidspunkt kommer til at drøfte ansigtsgenkendelse men lige nu

ikke mindst i terrorsager drabssager tidspunkter hvor man følger en person meget intensivt

derfor er det noget som dansk folkeparti ikke har nogen indvendinger imod altså at politiet når nu også politiet siger at det

være en rigtig god ting

svar på det her der var lidt meget politikersvar vil nogle sige

det ministeren sagde hvad er egentlig holdning hos regeringen

jeg har forstået det sådan på nogle af de gode journalister som har har været lidt efter regeringens ministre for at høre forskellige holdninger

det er jo en vigtig del af videoovervågning kan man sige og det er videoovervågning der egentlig giver muligheden for at man kan tage det her redskab i anvendelse ønsker man det eller ønsker man det ikke jeg synes egentlig være godt med

noget men ønsker regeringen det eller ønsker regeringen det ikke og ønsker regeringen at

en fair udlægning vi har været meget meget klare i forbindelse med fremlæggelsen af trygheds og sikkerhedspakken

er vi villige til at imødekomme dem

videoovervågning herunder registre hvor man kan registrere hvor kameraerne er sådan at politiet

i nogle tilfælde i hvert fald vil lave noget grænsekontrol til sverige som led i den her sikkerhedspakke det som jeg spørger til her i dag

vil man også give politiet den mulighed

kan bruge ansigtsgenkendelse for at kunne finde en gerningsmand for eksempel en gerningsmand som man jo netop har søgt efter i forbindelse med de her sprængstoffer der er blevet sprængt i københavn

det principielle spørgsmål er en afvejning af at det her kan give mere effektiv kriminalitetsbekæmpelse hvilket er supervigtigt

over for borgerne og ved siden af det står der et spørgsmål om

teknikken er udviklet godt nok til at den kan anvendes både til verifikation og til genkendelse så der er sådan

ja politikersnak vil jeg sige

overveje og undersøge og det ikke så enkelt og

noget men men jeg er egentlig ikke så meget ude efter

falder utilfredsheden næppe

mit svar er det samme som

jeg ser meget gerne at politiet har de mest effektive værktøjer til at bekæmpe kriminalitet så effektivt som muligt jeg synes der er nogle hensyn noget teknik nogle hensyn som vi også bliver nødt til at tage ind i den ligning

den kæmpe forskel der er fra kommune til kommune på serviceniveau og fortolkning af lovgivning der vedrører

psykisk udsatte herunder jo også deres familier

i den hjælp mennesker med handicap får ikke bliver for store og postnummeret må ikke blive afgørende for om borgerne får den hjælp som de har brug for jeg er klar

at der som følge af det kommunale selvstyre er forskelle i serviceniveauerne i de forskellige kommuner det følger nu engang af vores lokale demokrati at lokalpolitikere naturligvis inden for lovens rammer kan prioritere forskelligt fra kommune til kommune det giver mulighed for at de kommunale budgetter kan tilpasses efter lokale ønsker og behov men forskellene må ikke blive for store danmark er ganske enkelt for lille til store forskelle derfor er det også vigtigt og det vil jeg gerne slå fast med syvtommersøm her i dag at serviceniveauerne naturligvis skal ligge inden for lovens rammer det må aldrig være en kamp at få hjælp og borgerne skal have den indsats og støtte de har behov for uanset hvilken kommune de bor i

vil regeringen også arbejde for en bedre retssikkerhed for mennesker med handicap og deres pårørende

haft rigtig mange samtaler med borgere som

også i min egen forvaltningsperiode

er sikker på at ministeren er bekendt med enmillionstemmer

hvor man igen og igen kan høre de her frygtelige historier om

meget forskellige serviceniveauer og meget forskellige fortolkninger af

ministeren vil sætte sig i spidsen for

rundtom i kommunerne jeg vil gerne høre

helt inde i kernen af de her diskussioner og prioriteringer man laver lokalt og

at de selvfølgelig altid foregår inden for lovens rammer

som er afgørende for den konkrete indsats borgeren får uagtet hvad man ellers har af politiske diskussioner om serviceniveauer og prioriteringer jeg genkender

de henvendelser fra borgere der oplever de kommer i klemme

den primære årsag til det undskyld formand er at de kommunale budgetter har været så pressede som

velfærden år for år når der kom flere ældre og der kom flere børn i kommunerne

jo også fra sin kommunale fortid så når man mangler penge til den pleje og omsorg over for de flere ældre man får når man mangler penge til pædagoger og medarbejdere til de flere børn man får

betyder det vældig meget at velfærden har været underfinansieret sådan

der også er udfordringen for de her borgere og deres familier er at de bliver kastet rundt i

forskellige forvaltninger alt efter hvilke udfordringer de har og hvilke løsningsforslag der så skal være vil ministeren tage det

de her borgere og deres familier

oplever en mere sammenhængende indsats

var den tidligere regering jo med deres udspil til en sundhedsreform i gang med at kaste det her område ud i en endnu dybere usikkerhed fordi man ikke havde forholdt sig ordentligt til hvad der skulle ske med hele det specialiserede socialområde når man nedlagde regionerne

det ved jeg også at organisationerne på området er glade for det vi har brug for er jo at få lavet en ordentlig evaluering af hvad der er af behov og hvad der er

være en kamp at få hjælp derfor fremlagde socialdemokratiet før valget et udspil som skal give bedre muligheder for mennesker med handicap

og ufleksible regler der betyder at mennesker med handicap og deres pårørende kommer i klemme ved overgangene i livet for eksempel mellem barn og voksen eller voksen og pensionist

i social og indenrigsudvalget så er netop spørgsmålet om bedre overgange et af de centrale punkter i regeringens

og gøre det lettere at beholde den hjælp man allerede har fået tilkendt i erkendelse af at behovet for en bestemt indsats jo ikke nødvendigvis stopper i det år man fylder atten

erkendelse af at mange af de unge det handler om stadig har stor gavn af at have forældrenes hjælp og støtte i hverdagen også selv om de formelt set er blevet voksne og uafhængige det gælder for alle unge at man ikke modnes helt i samme takt og det gælder især for unge med handicap og derfor er der også behov for at se på hvordan vi kan skabe bedre og mere fleksible overgange fra barn til voksen på handicapområdet så for

det allerkorteste svar jeg kunne have givet spørgeren

forældre til børn med et handicap støder hovedet imod muren når deres børn fylder atten år og dermed bliver

indholdet i det ministeren kommer med lyder jo godt

liva fra den fireogtyvende juni emily den treogtyvende oktober og sigrid den

så er det jo hjerteskærende læsning derfor

savner jeg at ministeren kommer med noget helt konkret nu for

jeg tror også vi må være ærlige det skylder vi vel alle og sige at det

juni i år efter folketingsvalget derfor har venstre jo siddet med regeringsmagten i mange år også i mange gode år hvor økonomien i danmark var sund hvor man kunne være gået i gang med at løse nogle af de her problemer men det er selvfølgelig bedre at venstre melder sig på banen nu hvor de er i opposition

det det betyder jo så også at jeg kan forvente både opbakning og interesse fra venstre når

facebook og gennem møder med mia og monika

på ting vi kan gøre for at ændre det område hvad mener ministeren

grænsen fra atten år til måske lad os sige tre og tyve år der er mange muligheder

være underfinansieret så man ender med at kæmpe

er gode nok og bare giver nye kampe og nye frustrationer

jeg også har haft møde med enmillionstemmer og jeg har med meget stor interesse læst danske handicaporganisationers nyeste udspil med mange spændende tanker de

at vi skal måle på bedre livskvalitet som noget overordnet og så har de for eksempel et forslag om at der for unge med handicap når de er seksten år skal laves en handleplan der også forholder sig til de årgange det er jo et meget konkret eksempel som jeg bedt mine embedsmænd om at kigge nærmere

der handler om at prioritere det her når der skal afsættes økonomi det er både når man forhandler finanslov

vi forhandle kommuneøkonomi hvor vi jo sikrede det største løft af kommunernes økonomi i ti år for den underfinansiering af velfærden vi har set er jo noget af det der har gjort det svært på på det her område at sikre folk den hjælp de har brug for og det møde med systemet som der burde være hvor det ikke er en kamp at få hjælp

jeg vurderer at hvis man overholder taletiden

resultatet af en målrettet kampagne fra landets rigeste skattelettelsen blev blandt andet finansieret ved store besparelser på unges uddannelser og derfor har regeringen jo hele tiden gjort det meget meget klart

meget bredt flertal her i folketinget

tilbagerulle den meget store og skæve lettelse der blev givet på bo og gaveafgiften ved overdragelse

som spørgeren selv siger af erhvervsvirksomhed i forbindelse med et generationsskifte

et lille land hvor dansk erhvervsliv hver eneste dag kæmper en hård kamp

det hele handler om nemlig handelsværdien og med formueskattekursen

desuden muligt at undgå avancebeskatning i danmark ved at overdrage aktier eller anparter til en gavemodtager som boede i udlandet firkantede regler der ikke tager højde for det det vil være en lempelse for navnlig virksomheder med store immaterielle aktiver men vil ikke have nævneværdig betydning for eksempelvis

det brede flertal der nu står bag at vi tilbageruller den her meget meget skæve skattelettelse har jo sagt at det

regeringen har lagt op til at vi blandt andet ønsker at bruge pengene på at investere i unges uddannelse og det gør vi fordi vi mener det er den rette medicin til dansk økonomi hvis vi også i fremtiden skal sikre

burde være blevet orienteret tidligere end folketingets partier gjorde i sagen om udskydelsen af det nye boligskattesystem

jeg en trykprøvning af en række områder i skattevæsenet

hverken økonomi eller tidsplaner holdt

spørgeren om at det i øvrigt er fuldkommen normalt at en ny regering igangsætter eftersyn

det har rigtig mange andre regeringer gjort før os og jeg føler mig ret overbevist om at det også vil ske i fremtiden det er også helt normalt at

den til enhver tid siddende regering har interne drøftelser om

sådanne her meget meget kritiske udfordringer og løsninger forud for større udmeldinger til blandt andet forligskredse eller hvad man kunne sige der kunne være en bredere offentlighed

helt centrale centrale områder og jeg føler mig ret overbevist om

derfor har regeringen brugt den nødvendige tid på at identificere problemerne finde pengene til

løse problemerne og folketinget blev på vanlig vis orienteret om hovedkonklusionerne i regeringens eftersyn på skatteområdet folketinget har modtaget både pjecen hovedkonklusionerne og også en række uddybende dokumenter og notater om eftersynet derudover

at der også på vanlig vis

selv prøvet blevet taget kontakt til stort set alle forligskredsens partier forud for det pressemøde hvorefter synets hovedkonklusioner blev præsenteret

det er et meget meget stort problem som vi står med nu det her handler for regeringen om at vi skal skabe tryghed for boligejerne og jeg håber at et bredt flertal i folketinget

have at ministeren kan tilkendegive at han rent faktisk har kendt til den her problemstilling i to måneder før han orienterer skatteudvalget det er nemlig sådan

har skrevet at ministeren har modtaget it rådets rapport i august men først har orienteret folketingets skatteudvalg i oktober kan ministeren forklare hvorfor det er man ikke synes det er god skik at orientere folketingets partier når der går noget galt med det boligskattesystem som vi har et fælles

jeg ser med meget meget stor alvor på det her

spørgsmål fra fra skatteudvalget hvor vi har beskrevet hvad det er der ligger bag den undersøgelse som

allerede i efteråret to tusind og atten da man rykkede

blev den pågældende forligskreds jo gjort opmærksom på at det også kunne have konsekvenser for boligskattedelen så det har været viden

med det er det ministeren også har forklaret de her vurderinger kommer i to

en og tyve måske er der risiko for at

en begrundelse for at udskyde det hele til

at ministeren ikke finder det naturligt at underrette forligsparter og hele folketinget når der er røde alarmklokker der lyser

tidsplanen blev mere snæver og som man har set af

fået deres vurdering efter at de havde fået de nye skatteregler så vurderinger har

derfor synes jeg at det det handler om nu

det her er på mange måder helt

den her regering har kigget ned i det vi har overtaget og har konstateret

jeg høj grad afhænger af at der er en

høj grad af tillid mellem de politiske partier at de oplysninger som ministeren

når advarselslamperne bliver tændt

orienteret derfor er det centrale jo hvorfor ministeren

at viderebringe den advarsel og den bekymring om at den foreliggende tidsplan ikke kunne realiseres hvorfor går der to to måneder fra ministeren får den advarsel fra statens it råd

to meget konkrete spørgsmål holder tidsplanen og holder økonomien desværre må jeg sige at

som man kan se af det oplæg regeringen er kommet med efter vi har kigget de tidsplaner og den økonomi

er det alvorlige ting vi står og kigger ned i brevet som er kommet fra statens it råd er også sendt til skatteudvalget man kan jo se hvor alvorligt det er

ansvarlig regering især er jo nødt til at kigge på hvad det er der ligger

har af konsekvenser og hvad det koster det er derfor regeringen inklusive kontrolpenge har sat

fortsætte så vi kan få rådet bod på de problemer som vores skattevæsen er havnet i det er den eneste interesse jeg har

men så kræver det også at de når der så er sten på vejen når der er advarsler

videregivet så der kan blive reageret på dem

at det ser fint ud til trods for at man har fået advarsler

vil jeg mene at det vil være helt rimeligt helt rimeligt at ministeren også viderebringer de oplysninger til folketingets

skatteminister på at kigge ned i det her nu

men jeg tror også at borgerne der sidder og kigger på det her synes

at finde sammen om at få det løst

viser sig at tingene ikke holder man har simpelt hen en advarsel i to måneder uden at underrette folketingets

om ejendomsvurderinger hvor jeg spørger ind til er nogen som helst forsinkelser nej der er ingen forsinkelser for alting kører på skinner

jeg hellere bruge min tid på at få løst de her problemer men

se hvad det var der blev sagt på det forligskredsmøde tilbage i oktober to tusind og atten hvis man havde lyttet lidt til hvad der blev sagt der

man haft alle muligheder for at trykprøve det her inden man forlod regeringskontorerne

koster efter regeringens overbevisning næste år alene en

i det skattevæsen som jeg blandt andet har overtaget ansvaret for jeg bestilte som sagt en trykprøvning af en række områder i skattevæsenet da jeg trådte til jeg bad om svar to spørgsmål holder økonomien og holder tidsplanerne i de store projekter som skattevæsenet har kæmpet med igennem flere år

om en trykprøvning af hele ejendomsområdet tryktprøvningen

for implementeringen af boligskatteforliget var urealistisk

minde spørgeren om at det er helt normalt at en ny regering igangsætter eftersyn af så vigtige områder som vi taler om her det har mange regeringer gjort før os og jeg tror også

har gjort det og jeg er helt sikker på at det også vil ske

i fremtiden det er også helt normalt at enhver tid siddende regering har interne drøftelser om

sådanne meget kritiske udfordringer og går i dybden med dem og prøver at finde svar på hvordan de skal løses inden man præsenterer det både for en forligskreds og for en bredere offentlighed det er ligesom regeringens ansvar at pege på problemer og også komme med

folketinget er i den her sag på helt vanlig vis blevet orienteret om hovedkonklusionerne fra regeringens eftersyn af skatteområdet folketinget har således modtaget både pjecen som blev præsenteret med hovedkonklusionerne og en række større uddybende notater derudover og

forud for pressemødet hvor eftersynets hovedkonklusioner blev præsenteret

spørgeren også kender til som værende en vanlig metode

skattevæsenet er i alvorlige problemer på en række områder jeg har som sagt brugt

de første næsten fem måneder af mit liv som skatteminister på at kigge ned i det her jeg tror og er helt sikker på at borgerne i det her land forventer at vi får løst de her problemer det håber jeg også at spørgerens parti

boligskatteområdet som følge af

har også været klart det blev den tidligere regerings forligskreds orienteret om tilbage i

for offentligheden her for

følge af udskydelse af ejendomsvurderingerne

som følge af den tilbagemelding som man får statens it råd efterfølgende drager regeringen så konklusionerne

udvikler konklusionen sig jo så man finder ud af at der er alvorlige problemer og man går i dybden med det

sig overblik over hvad det er for nødvendige svar der skal være og så præsenterer vi konklusionen hvor det viser sig at der set med regeringens øjne er behov for også at udskyde

gang blev orienteret om at tidsplanen var helt urealistisk det vi i hvert fald efterfølgende ved er at ministeren

har modtaget et brev fra statens it råd den syvogtyvende august men nu må vi forstå at ministeren muligvis

det tidspunkt derfor vil jeg spørge ministeren er det god skik at tilbageholde oplysninger over for folketinget

komme som nogen overraskelse for nogen det har vi arbejdet med i mange år i det her ting desværre

kostet svimlende milliardbeløb allerede nu dertil kan man jo sige at hvis man ser på det svar som er sendt over til folketinget svaret på spørgsmål nummer seks og tredive så er det også

og i den her forligskreds der eksisterer stadig væk i dag der har man set på det her og man har været helt fuldstændig oplyst om at det kunne

den rapport der kom dateret den syvogtyvende august hvor jeg citerer it rådet vurderer at tidsplanen er helt urealistisk

de store udfordringer som skattevæsenet står med i dag det

der jo længe har været diskussioner om de her hovedområder ejendom bolig

og andre områder og trykprøvningen på ejendomsområdet viste desværre at

den tidligere regerings tidsplan for implementering af boligskatteforliget var urealistisk hverken økonomien eller

tidsplanen holdt jeg vil gerne minde spørgeren om at det er helt normalt at en ny regering igangsætter et eftersyn på så vigtigt et område som vi her taler om i dag det har mange andre regeringer gjort det ved ordføreren også godt og det føler

overbevist om også vil ske i fremtiden

også helt normalt at den til enhver tid siddende regering har interne drøftelser om så

man bruger tid på at finde løsninger

folketinget er på vanlig vis blevet orienteret om hovedkonklusionerne fra regeringens eftersyn på skatteområdet folketinget har jo blandt andet således modtaget både den pjece der blev præsenteret hovedkonklusionerne og også en række uddybende notater

kontakt til stort set alle forligskredsens partier forud for det pressemøde hvor eftersynets hovedkonklusioner blev præsenteret

tvivl om at skattevæsenet og det skattevæsen som den her regering har overtaget står med

forventer at vi nu finder sammen og får løst de her problemer regeringen har fremlagt sit syn på hvor problemerne er

er kommet med et oplæg som siger at vi skal bruge en

august på pressemødet sagde ministeren at det lå på skrivebordet da han kom tilbage fra sommerferien

i hvert fald nødt til at spørge ind til om der har været andre advarsler som ministeren har modtaget

skrivelsen fra statens it råd den

syvogtyvende august har ministeren fået andre meldinger forud for den syvogtyvende august gående på at der var problemer med tidsplanen det vil jeg meget gerne have svar på og og så vil jeg også gerne have svar på

og selv den radikale ordfører

den artikel

der blev spurgt ind til det så derfor er det bare ret væsentligt at vide hvornår

men hvorfor giver det ikke anledning til at ministeren på mødet med ordførerne i september måned

i forligskredsen den enogtredivete oktober jo blev orienteret om at udskydelsen af de nye ejendomsvurderinger kunne have konsekvenser for implementering af de nye

og der går man så i gang med et arbejde

hvor man forsøger at konsolidere tidsplanen det kunne man eksempelvis selv har spurgt ind til da man selv havde regeringsansvaret det valgte man ikke at gøre nu tager regeringen her konsekvensen

syvogtyvende august har ministeren modtaget noget

i 2018 i den tid hvor ministeren har været minister hvornår modtog ministeren da første gang

det er altså på ingen måde dramatisk at en regering når

et dokument ind bruger tid på

for et så afgørende område som vores boligbeskatningsregler jeg har brugt de første næsten fem måneder af mit liv på at kigge ned i det skattevæsen

at der er alvorlige problemer og dem kæmper jeg hver eneste dag med at få løst og jeg håber at

igen og igen i stedet for at svare på hvorfor

fra ministeren bliver bekendt med it rådets bekymringer til at ministeren orienterer folketinget og på mødet i september hvor samme forligskreds er samlet finder ministeren det ikke relevant at nævne for forligskredsen at

forsinkelser faktisk fremgår det af plancherne at de her ejendomsvurderinger bliver sendt ud fra midten af

og tyve der står intet om to og tyve så hvordan kan ministeren stå her gentagne gange og forsvare at ministeren ikke orienterer hverken folketinget

er vigtigt at holde fast i hvis man ser på

er virkeligheden den at den tidligere regerings egen forligskreds jo er blevet advaret om at det kunne være

brugt tid på er at forsøge at se

orienteret om nogen forsinkelser i boligskatteforligskredsen så har ministeren set at der har været underretninger om at boligskattesystemet ville blive forsinket

forligskredsmøde som er omtalt heri

bliver der også gjort opmærksom på at det vil kunne have konsekvenser for implementeringen af boligskattereglerne i to tusind og en og tyve

tid på den her type af diskussioner jeg skal nok svare det gør jeg

på den måde at der da er et eller andet som ministeren

er

altså ministeren sagde at der da han kom tilbage fra

seks og tredive det har været diskuteret tidligere det har været påpeget at der kunne være

diskussion af jeg tror at det som danskerne gerne vil have vi finder sammen om er at løse de her problemer jeg kan sagtens for nu at sige det meget direkte have en tror jeg også for mig ret munter diskussion med det parti som har haft ansvaret for skattevæsenet

den tidligere regering havde taget fat langt tidligere og langt hårdere

ministeren kom ud med på en konstruktiv måde og involvere forligsparterne og folketinget i det her så vi konstruktivt kan finde en løsning så vælger ministeren at køre en krig mod den tidligere regering og sige

i øvrigt er det vores skyld hvis ikke vi laver en aftale her og nu det giver jo en utryghed på boligmarkedet fordi det

en hurtigere aftale indgår man ved at have et tillidsfuldt samarbejde og der sidder masser af danskere

er bekymret for om de kan sælge deres boliger nu det synes jeg vi skylder dem at give dem en tryghed

sin bolig og det synes jeg ministeren burde tage på sig

det mest ikke bare konstruktive men også ansvarlige for en regering at gøre

vi må bare konstatere at det skattevæsen

der er fundet en milliard

det er helt normalt at en ny regering igangsætter

et eftersyn af et vigtigt område som boligskatområdet er det er også helt normalt at regeringen bruger tid på at tygge problemerne igennem og finde

den regning som her er meget stor og skal betales det er også helt normalt at folketinget får tilsendt hovedkonklusionerne

og alle dokumenterne på området her som man har fået i form af uddybende notater det er også helt normalt at man som minister ringer til partierne inden man holder pressemødet det er det

i rigtig mange år jeg tror at

var det den tidligere socialdemokratiske regering der havde fornøjelsen af at konstatere at ejendomsvurderingssystemet var brudt sammen og at

genoprette det her i en årrække det

problemerne og derfor er det også bare vigtigt at

huske sagsgangene og advarsler og andet og så er det fair nok at vi

skal en høj grad af informationer

overgå til folketinget

med to måneders varsel og det

jeg har brugt al min tid på at finde ud af hvor store problemerne er og

argumenteret for at det der jo også var vigtigt var at regningen blev betalt

regering har stået med problemer og

jeg holder på noget overhovedet jeg havde hellere været den her sag foruden og havde ønsket at problemerne havde været løst

set det der er er bekymringen

som jeg redegjorde for tidligere når man læser artiklen

berlingske tidende om den opfattelse som blandt andet den radikale ordfører havde fra mødet i september

om ministeren fortryder at ministeren ikke på mødet med ordførerne i september tilkendegav at der var problemer som ministeren var bekendt med og som han arbejdede

i interview inden det møde at regeringen var i gang med

en trykprøvning af det her område det har stået fuldstændig klart at vi har kigget på det på det møde i september diskuterede vi ikke boligskatteforliget

regeringens ansvar er at kigge ned i de problemer man så her har overtaget

at finde løsninger på dem og så håbe at folketinget kan finde sammen det tror jeg at borgerne forventer

de danskere der i øjeblikket er bekymrede for hvad der sker i forhold til deres boliger

vil jeg spørge ministeren om ministeren fremadrettet vil sørge for at informere os når ministeren bliver bekendt med problemer

så sent som i går jeg synes der i forligskredsen er et ganske godt

fokus på vigtigheden af at få løst de her problemer og jeg fornemmer også at

derfor har jeg én interesse i det og det er at få det her løst jeg håber at vi hurtigst muligt

både er frustrerede og usikre på hvad det er der kommer til at ske

udråbstegn efter kan man roligt sige

sagt det flere gange er der eksempelvis

redegjort for forløbet omkring både ejendomsvurderingerne og de

skatteudvalget regeringens opgave da

man får oplysningerne om eller da det står klart at der er alvorlige problemer på det her område

at finde svar på problemerne men jo også at finde finansieringen af problemerne

været i regering masser af gange ved jeg

brugt den her fremgangsmåde før

partierne bag aftalen inden man afholder

og kommer med svar på hvad der skal til

milliard kroner til det her med det ene formål at at vi skal sikre at trygheden for boligejerne fortsat

desværre at der har været problemer på skatteområdet det stod klart allerede under den tidligere regering

den tidligere skatteministers udgivelser hvor man kan se at der både er problemer og behov for ny finansiering noget af det jeg er mest enig med den tidligere skatteminister

står det mere mere og klart at der er behov for at vi skal have udskudt implementeringen af boligskatteforliget den syvogtyvende august er det rigtigt nok

som peger på alvorlige problemer på det her område dem tager regeringen til sig

frem mod præsentationen finder man pengene til løsningen af problemerne

informationer jeg har fået det svarer jeg ganske klart på det

har vi gjort til det samråd som er i morgen

hvad skulle mit incitament være til at skjule noget her

er min opgave selvfølgelig at forsøge at løse det her og jeg håber at partiet venstre som

vil være med til at løse de her problemer og måske kan finde

tidsplanen for vurderingerne kendte den tidligere regering til allerede da man havde et forligskredsmøde tilbage i oktober to tusind og atten der er den tidligere minister og forligskredsen dengang

boligskattereglerne i to tusind og en og tyve det er det så at sige jeg så efterfølgende tager fat på

slut så

fremlagt og man må jo desværre sige at det at der

i skattevæsenet er noget der har været kendt

ganske længe man kan jo også sige hvis man ser på hvad der er sket under den tidligere regering

taget fat på de

bla samtidig med at it systemerne desværre ikke er kommet til at fungere så man har haft alle muligheder for selv at gøre noget ved det den her rapport fra statens it råd har man vel haft i seks syv måneder under den tidligere regering

fire måneder med den under min

håber at partiet venstre som har haft ansvaret for skattevæsenet i utrolig mange år nu vil være med til at lave en bred aftale så skattevæsenet kan få ro kan få realistiske tidsplaner og også kan få de ressourcer der er

tretten milliard kr der blev brugt i de fire år på at løfte

ministeren har jo ret hvorfor skulle ministeren tilbageholde oplysninger hvad skulle incitamentet være

men jo mere vi spørger ind til

uklart står det om der ligger andre advarsler

ministeren sagde på pressemødet at der da han kom tilbage fra sommerferie lå advarsler og jeg ved ikke om om ministerens sommerferie varede til den syvogtyvende august eller om om det var andre advarsler og det kan godt være at ministeren helst

men fortryder ministeren i dag at ministeren ikke sørgede for at folketinget blev orienteret om de problemer der var da statens it råd kom med oplysningerne i stedet for at vente

og indberetninger som der kommer her så er det enhver ansvarlig regerings opfattelse og ansvar at at man må løse de her problemer

en milliard kroner bare næste år og hvis jeg bare lige må

perspektivere det lidt det jeg slog ned i

der er det jo lidt mærkeligt at ministeren er bekendt med advarsler fra statens it råd

skatteministeren så ikke folketingets partier på det møde

skattevæsen jeg fik overdraget havde så store problemer og det undrer mig måske især at det der stod i finansloven som den her regering fik overdraget fra

jeg næsten sige for det parti som har haft ansvaret for skattevæsenet de sidste fjorten ud af atten år tror jeg har svært ved at frasige sig ansvaret for det jeg har fokus på at løse problemerne et for et skridt for skridt og det håber jeg

boligskattesystemer før den syvogtyvende august i år

hvornår kom ministeren tilbage fra sommerferie og fik den her besked

har vi oversendt et svar til folketinget hvor der står at

forligskredsen i oktober to tusind og atten blev gjort opmærksom på at udskydelsen af ejendomsvurderingen kunne have konsekvenser for implementering af nye boligskatteregler

lige inden valget og udtalte i store interviews at der var behov for flere penge fordi der var masser af problemer

har overrasket mig var at problemerne var så store som de var og det er det som den her regering så har besluttet sig for at tage sig af

jeg har fundet en milliard kroner næste år og det står altså desværre i skærende kontrast til den finanslov som jeg fik overleveret af den tidligere regering hvor der var lagt op til besparelser på seks hundrede million kroner næste år i skattevæsenet derfor håber jeg at partiet venstre

problemerne i boligskattesystemet

at ministeren svarer på i stedet at de generelle problemer som

undersøgelser af mens vi havde regeringsmagten hvornår blev ministeren bekendt med problemerne

står i det her svar som er kommet over til folketinget det har man været vidende om under den tidligere regering

skal nok tage ansvar for det her og det gør jeg

synes så også at man også selv lige må prøve at kigge på hvad man i grunden selv haft

for de sidste fjorten ud af atten år

er lidt ærgerligt at vi ikke helt kommer i mål men men vi får en mulighed for at komme det nærmere ved

gerne vil bede ministeren om at fremlægge præcis hvornår ministeren har fået de her advarsler mens ministeren har været minister og ikke hvad der ligger tilbage i to tusind og atten for det er velkendt stof

ministerens svar som om der ligger nogle oplysninger som folketinget ikke har fået og dem kan jeg love ministeren

at skjule noget som helst

brugt næsten fem måneder af mit liv som skatteminister på

forsøge at rydde op efter det jeg har overtaget det var desværre et skattevæsen

som havde betydelig større problemer og betydlig større udfordringer og betydelig større huller i kassen end man

hvad der ellers blev fortalt derfor

det jeg bruger mine kræfter på men vi svarer på alle spørgsmål og så håber jeg på at også partiet venstre

strategi lige for nordjylland det er en strategi for hele danmark regeringen har

skal være en omstilling som ikke kommer til at koste jobs som ikke kommer til at koste vækst men som tværtimod vil gøre det modsatte det er der ret

indførsel af nye teknologier

ambition at det her skal være til gavn for vækst og arbejdspladser i danmark og ikke det modsatte og det gælder selvfølgelig også

for nordjylland jeg kan sige at jeg også har en chef som går ret meget op i den del af landet

sørge for at danmark er foregangsland modsat

den tidligere regering gjorde således at

kan eksportere mere og således at vi kan skabe flere flere arbejdspladser så sent som i dag er der jo indgået en aftale som en del af finansloven

flere midler til forskning i et område som den tidligere regering jo desværre skar massivt

jeg tror at man i nordjylland vil være glad for er kommet en ny regering i hvert fald hvis det handler om

detaljeringsgraden i mit svar og hver gang

skal gives til grøn forskning noget erhvervslivet har efterspurgt for det er det der vil skabe jobs og vækst og noget som den tidligere regering i parentes bemærket sjoflede og skar ned på i forhold til et forslag

vi jo sagt at vi tror at den rigtige måde at gøre det

intet gjort for at nedbringe landbrugets udledning af

sig selv at skal vi nå op til regeringens ambitiøse mål om halvfjerds

mange tusinde borgere i østjylland og specifikt randers området ikke kan sove for og eventuelt risikerer at blive syge af den støj

er engageret i sit lokalsamfund og derfor

respekt for at man naturligvis rejser en lokal sag det bør jo næsten være en forpligtelse

allerede fra de gange jeg har været i salen her til onsdagsspørgsmål at det er noget som optager

og det skal det også gøre og jeg stiller mig gerne til rådighed i vejdirektoratets støjhandlingsplan for perioden to tusind og atten til tre og tyve er der opgjort at cirka to tusind to hundrede og halvtreds boliger i randers kommune er støjplagede over miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på otte og halvtreds

fire boligområder i randers kommune langs med e45 som vurderes at være udsat for støj over fem og tres db og dermed er udpeget som særlig støjbelastede af disse fire områder indgår to af områderne i vejdirektoratets

undersøgelse om prioritering af eventuelle fremtidige midler til støjafskærmning det drejer sig om helsted

i to tusind og ti etablerede vejdirektoratet en støjskærm langs e45 syd for viborgvej med henblik

ved nogle særlig støjbelastede boliger i den igangværende vvm undersøgelse om udbygning af e45

mellem aarhus nord og randers nord indgår undersøgelser af hvordan støjforholdene kan forbedres langs motorvejen ved randers og denne vvm undersøgelse forventes offentliggjort i foråret to tusind og tyve og vil danne baggrund for en eventuel fremtidig anlægslov for vejudbygning der er således fokus på de støjmæssige udfordringer og konsekvenser ved e45 i randers kommune historisk har der været afsat midler til støjbekæmpelse og det er min ambition i forbindelse med en kommende infrastrukturaftale også at se på dette spørgsmål jeg håber naturligvis at alle alle folketinget partier

randers kommune under en daværende venstreborgmester satte det her på dagsordenen

konkret støjanalyse fra kommunens side hvor man også var i dialog med vejdirektoratet omkring

er noget man reelt i årtier har prøvet

at lave en løsning på jævnfør også det man kommer frem til men vi står

rigtig mange borgere som lider under det her problemet er jo at fordi der kommer stigende og stigende trafik ude på e45 ikke mindst tung trafik så vil det også skabe et forøget støjproblem for de her mange mennesker det man endda også oplever er jo at støjproblemet også bliver mere skal vi sige i løbet af hele døgnet hvor man måske før i tiden ville sige at

jamen den stilhed er der ikke mere når man kommer ud i området og opdager det selv

sige og kan høre hvor stort et problem det er

kæmpe problem som vi alle sammen herinde burde have en forpligtigelse

det er jo ikke kun fordi jeg kommer fra lokalområdet

det er også fordi at randers kommune er et af de mere specielle tilfælde i forhold til

en motorvej ligger meget tæt

er reelt bygget uden om e45 og du skal jo næsten reelt helt til silkeborg for at finde en en lignende situation og det er derfor vi står her i dag så altså jeg

at skære helt ind til benet for de her mange borgere som jo ønsker en løsning her og nu er der en løsning på vej

ved at forestille mig en investeringsplan hvor der ikke indgår en støjpulje inden for den støjpulje skal

foretages prioriteringer der er mange steder i landet som er støjplagede randers er et

det giver mening at kigge på jeg er fuldstændig enig med spørgeren i det

også andre steder i landet spørgeren nævner selv silkeborg hvor der faktisk også er borgere

i hvert fald en positiv holdning fra regeringens side om at man skal have en støjpulje det er første skridt så er næste skridt jo

sikre at der også er nok midler i sådan en støjpulje og der synes jeg jo at det var rigtig positivt under den tidligere regering hvor man lavede en stor støjpulje

var allokeret nogle konkrete projekter deriblandt helsted men også var en fripulje så er det samme model man kigger på

side hvor der også vil være en slags fripulje hvor der vil kunne komme forskellige løsningsforslag

venstre også har indikeret klart og tydeligt at man ønsker at indgå i forhandlingerne om det og det ser jeg selvfølgelig frem til jeg må også sige at

frem i tiden sådan at vi ikke kommer til at stå i en situation

støjbekæmpelse ikke godt kunne have overlevet på den ene eller den anden måde men lad os komme tilbage til det i det næste spørgsmål

indgå forhandlinger og i forhold til støjbekæmpelse har det været centralt for os at vi sikrer løsninger på alle mulige måder så vi glæder os til forhandlingerne kan ministeren svare på

som holdt den daværende samlede opposition ude af det

kunne holde efter valget nu er vi så i

vi skal over på den anden side af en indgået finanslov

og så må vi finde ud af præcis hvornår vi starter op sikkert er det i hvert fald at støj er et område som vi selvfølgelig er nødt til at

mennesker langs med statsvejnettet som jeg også kom ind på

spørgsmål helsted er angivet som støjområde i vejdirektoratets støjhandlingsplan og området beliggende langs e45s østside er væsentlig støjplaget og indgår derfor i de videre undersøgelser om prioritering af fremtidige midler til støjafskærmning hvis ellers der er en forligskreds som vil være med i det støjbeskyttelse af dette boligområde

det beklagelige at den tidligere regering ikke var villig til at drøfte spørgsmålet om infrastrukturinvesteringer bredt i folketinget men insisterede på at vedtage en snæver aftale lige inden valget det betyder at nogle herunder beboerne i helsted er blevet stillet noget i udsigt som der ikke længere er mandater til i folketinget jeg forstår godt den frustration som det skaber når der er usikkerhed om hvilke projekter man kan forvente

derfor er det min ambition at skabe stabile rammer for de kommende ti års investeringer

infrastruktur ved at søge en bred politisk aftale om infrastrukturen venstre transportordfører herre kristian pihl lorentzen har tilkendegivet at man i venstre vil udvise velvilje til at indgå i disse forhandlinger og der vil det selvfølgelig også være min forventning at tiltag til støjbekæmpelse langs statsvejnettet

jeg synes at projekterne ved randers er meget fornuftige set i

men det er også klart at med et

forventning om at de prioriteringer som partiet ønsker at

halvt i mål jeg er stadig væk forundret over at man er så sur over den eksisterende infrastrukturaftale fra den tidligere regering at man

nu smider vi hele aftalen ud til højre det var også det jeg var lidt inde på tidligere hvorfor valgte man ikke bare at sige okay men så i forhold til infrastrukturprojekter kan man da ikke være i

stor ideologisk kamp om om der skal være mere asfalt eller toge eller noget andet

hensyn til de mange tusinde borgere rundtom i landet som decideret troede at de nu kunne gå en stille nattesøvn i møde i forhold til at få støjværn de bliver nu gidsler i en kamp

forstår ministeren ikke godt den

en lang række mennesker som ikke forstår at de nu pludselig bliver kastebold i en større og for at sige det ligeud anden dagsorden nemlig omkring det med asfalten eller togene

jeg hører jo også samtidig

komme frem for lokale politikere både i byrådet af forskellige farver inklusive ministerens eget parti socialdemokratiet men også lokalt valgte folketingsmedlemmer

nu er vi lige efter valget

om tidligere lad mig spørge om det igen og hvornår vil forhandlingerne

udgangen af to tusind og tyve naturligvis skal der laves en aftale inden da jeg vil ikke sætte dato på hvornår den skal være afsluttet

de partier der har lyst til at være med jeg må også bare minde om at det altså

de partier som indgik en aftale i foråret står hundrede procent bag ved hele den aftale

var blevet lovet det i den tidligere infrastrukturaftale

støtter projektet og nu står vi i den her situation så nu spørger jeg igen

i forhold til den nye større infrastrukturplan

og dansk folkeparti som entydigt står bag den aftale som blev lavet i foråret

der er meget få partier der står entydigt bag ved blandt andet

tilkendegivet at lige præcis projektet ved mariager i hvert fald ikke var noget der havde groet i det partis have

sådan at der ville have været flertal for den tidligere regerings plan en til en

borgerne omkring helsted kan se frem til en løsning og så kan man da godt forplumre debatten med alle mulige andre emner men så vidt jeg har forstået er der ingen partier i det her folketing som har talt imod

tidligere regerings plan det var også derfor at jeg tillod mig at korrigere fordi det ikke var sådan at man bare

gennemført det med et fingerknips selv om det lyder sådan derfor er jeg også kun interesseret i en ting og det

finde frem til løsninger vi starter forhandlingerne når vi starter vi skal have dem afsluttet i løbet af næste år og i modsætning til

jeg også interesseret i at finde frem til løsninger

jævnfør en rapport der hedder analyse af alternativer til bispeengbuen udarbejdet af

jeg stiller altid gerne op og svarer på spørgsmål som dette bispeengbuen med det

dertil hørende vejanlæg er et stykke statsvej midt i hovedstaden

en del af planlægningen fra nitten halvtredserne

helt overordnet kan man sige at strækningen opfylder sit trafikale formål

om at området udformes på anden vis partierne bag aftalen om en grøn transportpolitik hvor spørgerens parti også er med

en aftale af fjortende november to tusind og atten noteret sig kommunernes ønske om at omdanne området omkring bispeengbuen og tilkendegav her at man fra statslig side vil være positiv over for en overdragelse af statsvejen så længe den nye trafikale løsning ikke har mindre kapacitet end det tilstødende vejnet som en del af aftalen fremgår det at overdragelsen af bispeengbuen og vejanlæg i givet fald skal ske efter de sædvanlige principper hvor kommunerne ydes et økonomisk bidrag der modsvarer statens sparede vedligeholdelsesudgifter dette tilsagn er fortsat gældende jeg har noteret mig at spørgerens partifælle og tidligere finansminister

kristian jensen i forsommerens valgkamp gik ind i sagen og forsikrede at man ville medfinansiere en tredjedel af den milliard kroner som man mente det ville koste at nedrive bispeengbuen

og fritlægge dele af ladegårdsåen den udtalelse som går ud over den aftale der er indgået i den grønne forligskreds må stå for herre kristian jensens egen regning det er min ambition at skabe stabile rammer for de kommende ti års infrastrukturinvesteringer ved at søge en bred politisk aftale det indebærer at lytte til hvilke prioriteter og pejlemærker der er vigtige for de enkelte partier i folketinget og den proces tager jeg seriøst og vil heller ikke på nuværende tidspunkt binde mig til enkelte projekter

man selvfølgelig bære det ind i forbindelse

så vidt så godt spørgsmålet er jo så næste skridt

det bliver jo nok svært eller det bliver meget svært for de to kommuner at finansiere det hvis ikke også

synes ministeren det er rimeligt at staten deltager eftersom det jo er statens vej det er vejdirektoratet der drifter den det er staten der ejer den så er der vel også en vis form for rimelighed i at staten

med statens vedligehold vil være og derfor altså også det

som som man må antage ligger inden for den ramme som i givet fald kan stilles til rådighed

vejdirektoratet har opgjort de samlede udgifter for fem og tyve års

fra hillerødmotorvejens afslutning frem til og med bispeengbuen inklusive frederikssundtunnelen til

positiv kan ministeren se at det her jo

være en vis rimelighed i at staten så er med til at finansiere en løsning som passer

betonfantasier man havde tilbage i

tresserne ingen nævnt ingen glemt men det var jo en helt helt anden form for trafikplanlægning man tænkte i dengang

en mulighed for i forbindelse med overdragelsen at der også følger

nogle partier der i valgkampen gik uden for aftalen det indgik heller ikke i

venstre konservative liberal alliance og dansk folkeparti indgik i i foråret at der skulle være yderligere bidrag det må man jo så kigge på i en

det er et meget meget stort ønske hos ganske mange borgere og i øvrigt også noget som lokale socialdemokrater har været ude at agitere for i valgkampen for ikke at tale om socialdemokratiets støtteparti det radikale venstre

også har haft det meget højt på dagsordenen så jeg håber meget at det er noget af det som vi kan få sat penge af til så vi kan få fjernet

den store fejltagelse som jeg mener bispeengbuen

den tidligere regerings investeringsplan

ser jeg nu frem til at se et mere konkret bud på hvad det egentlig er

ønsker sig herunder om der er andre projekter man ikke ønsker at gennemføre og

tilbage i to tusind og tretten med overskriften i sne gus og slud skal østjyderne ud kommentere den absurde situation nu hvor en minusgrad medfører aflysninger af afgange og omfattende udfordringer for brugerne af den aarhusianske letbane herunder oplyse hvad ministeren agter at foretage sig i sagen og hvorvidt ministeren har haft kontakt korrespondance eller anden dialog med letbanens ledelse om

sne gus og slud skal østjyderne

jeg må først og fremmest sige at det er enormt ærgerligt at østjyderne igen skal opleve udfordringer med brugen af letbanen

spørgeren også helt naturligt antyder at man tilsyneladende har bygget et letbaneanlæg i danmark som ikke er rustet til at fungere i frostvejr erfaringerne er at der kommer frostvejr i danmark pressemeddelelsen fra to tusind og tretten som spørgeren henviser til bidrager ikke ligefrem til at gøre sagen mere forståelig her lades læseren ellers at forstå at der er taget højde for de danske vejrforhold i udbudsprocessen fra dengang vi kan nu konstatere at

grad har været tilfældet det er min forståelse at aarhus letbane efter at have erfaret at køreledningerne ikke kunne holdes frostfri ved iskørsel alene har indkøbt nyt materiel til at fjerne isen

selskabet har oplyst til mit ministerium at der i mellemtiden påføres glycerin manuelt på køreledningerne indtil det nye materiel er leveret og der indsættes erstatningsbusser som backup når der er iskørsel for teknisk uddybende svar om selskabets håndtering af problemstillingen vil jeg opfordre til at spørgsmål herom stilles som udvalgsspørgsmål og

at teknikken besvares konkret jeg skal her minde om

lov om ændring af lov om aarhus letbane af femte februar to tusind og femten

per første april to tusind og femten af selskabet som følge af den identificerede fordyrelse af anlægsprojekter og derfor er spørgsmålet vedrørende aarhus letbane jo ikke noget staten er

ikke mindst i forhold til den rimelig store statslige medfinansiering der har været til den samlede investering som jo rundede fire milliard kroner for den her letbane som er

det kan vi godt blive enige om i sne gus og slud skal østjyderne ud

bare have skrevet videre med bus eller taxa

konsekvensen for de folk der frekventerer

fra folketingets anlægsmidler og så videre og så undrer man sig selvfølgelig over det som også ministeren selv var lidt inde på

klog af andres skade ud over at henvise til en række internationale normer i sit udbudsmateriale beder aarhus letbane samtlige tilbudsgivere redegøre for hvordan de vil imødegå de klimamæssige udfordringer

det egentlig er principielt at vide det nu siger ministeren godt

statslige midler til at medfinansiere

så synes jeg selvfølgelig at ministeren også burde kunne stille de logiske spørgsmål

en overfladetemperatur som gør at rimen dannes det er

de har en professionel bestyrelse

og staten har alene ydet tilskud til anlægsprojektet og jeg har ikke tænkt mig at ændre på ansvarsfordelingen

i pressemeddelelsen som jeg synes er utrolig spændende og interessant og

man har været på studietur til bergen for at sammenligne med en tilsvarende by et andet sted hvor man har nogenlunde samme klimamæssige udfordringer og hvor man også bor

i deres pressemeddelelse dialogen med bergen har i den grad klædt os på til at udarbejde et skarpt udbudsmateriale der stiller krav til leverandørerne på alle væsentlige punkter synes ministeren

at der i hvert fald er en række børnesygdomme ved

aarhus letbane og dette er blot en af

børnesygdomme der har været i aarhus så de ikke gentager sig

lært nok i bergen det medgiver jeg

overholdes der stilles produktkrav der stilles leverandørkrav og der er nogle forsikringer over for rådgivere og alle mulige andre interessenter i sådan en

investering som den vi taler om her derfor synes jeg også at ministeren

let om ved det i forhold til ikke at ville tage den her dialog som jeg synes burde være helt logisk for en minister i og med at det jo også er staten

at få undersøgt udbud med videre nærmere

vil stille mange af danmarks ejerledede og familieejede virksomheder især rundtomkring i lokalsamfundene dårligt og ramme virksomhedernes

fra 3f dansk metal og og dansk industri

rejst fra erhvervslivets side og også fra 3f og dansk metal vedrørende bo og gaveafgiften er jo om muligheden for at give virksomhederne et egentligt retskrav på en henstandsordning og en længere henstandsperiode

vi fremlagt i vores finanslovsforslag vi foreslår en forbedring af den gældende henstandsordning så virksomhederne får et retskrav på henstand og vi vil forlænge henstandsperioden fra femten

så er vi allerede gået i dialog med erhvervsorganisationerne med henblik på at skabe klarhed om reglerne og jeg er i øvrigt rigtig glad for at den invitation er blevet

jeg håber selvfølgelig at vi kan skabe en klarhed så der i fremtiden bliver mere

også op på anbefalingen fra de økonomiske vismænd

lettelsen betyder en ensretning af bo og gaveafgiften så alle betaler den samme sats når overdragelsen sker til familien når vi har foreslået

tilbagerulle sænkelsen af bo og gaveafgiften

skyldes det at gode rammevilkår for erhvervslivet ikke kun er et spørgsmål om skattelettelser

velfærd først og et grønnere danmark og velfærd kommer også erhvervslivet til gode vores uddannelsessystem giver veluddannede og raske medarbejdere som ikke skal bekymre sig om muligheden for at få passet børnene i arbejdstiden

jeg gerne understrege at et velfungerende velfærdssamfund og et stærkt erhvervsliv er hinandens forudsætninger og ikke modsætninger med tilbagerulningen sikrer vi det økonomiske råderum på en milliard kroner årligt som vi ønsker at bruge til at fremme lige muligheder styrke vores samfund som omgiver virksomhederne og på den måde bidrage til et bedre erhvervsklima

det lød jo næsten som om

bekymret minister her men ikke helt

den her afgiftsstigning tredoblingen af generationsskifteskatten rammer nogle få meget meget rige personer dem der er blevet kaldt

kun tilfældet at vi har rigtig mange familieejede

de har måske fem ti ansatte så det er en rygrad i hele det danske erhvervsliv

det er virksomheder virksomhedsejere og familier

eksport og de lokalsamfund som de er en del af og de virksomheder

hvis de står over generationsskifte nu opleve at de skal betale mere

på en eller en bankbog i virksomheden

så der vil det også skade virksomheden men i hvert fald er det jo penge der skal ud af virksomheden

til grøn omstilling og digitalisering

mere specifikt forstår ministeren den bekymring på vegne af de

få et retskrav på at at man ved at man har en henstandsmulighed som virksomhed

få længere tid til at planlægge sin tilbagebetaling

og det leverer regeringen jo på i den her sammenhæng så jeg er ikke på den måde så bekymret jeg lytter til det der kommer og jeg mener at vi

det man har lagt op til i finansloven er at den her ændring skal føre til et merprovenu på lidt mere end en

skal man jo finansiere de udgifter de investeringer man i øvrigt vil

når man laver en finanslov eller eller andre ting og derfor er provenuspørgsmålet selvfølgelig et spørgsmål om at kunne fastholde det samme provenu men derfor kan vi jo godt være imødekommende derfor kan vi jo godt lave et egentligt retskrav hvor man faktisk ved at man kan få en henstandsordning og længere tid til at planlægge og tilbagebetale

for at regeringen kan investere i nogle af de ting som jeg ved spørgeren også engagerer sig i nemlig uddannelse forskning og andre ting der gør at

milliard kroner mere ud af danske virksomheder også selv om man er imødekommende over for

under her har lavet en fremragende pjece som jeg kun kan anbefale at læse der hedder syv veje til vækst

at investering i uddannelse og forskning og andre ting er vigtige for vores virksomheder det kræver investeringsrum og det kræver dermed også et provenu derfor kan en regering godt være imødekommende det er vi også vi giver tilbud om et retskrav på henstandsordning og en længere tilbagebetalingsperiode samtidig med at vi kan investere i de ting vores arbejdspladser

som bidrager til bæredygtighed i byggeriet eksempelvis er både de gældende indeklimakrav og energikrav med til at skabe gode og bæredygtige boliger men der er potentiale for at byggeriet bliver mere bæredygtigt og derfor vil regeringen udarbejde en national strategi for bæredygtigt byggeri som jeg er ansvarlig for i strategien vil vi præsentere regeringens bud på hvordan byggeriet kan blive endnu mere bæredygtigt i hvilket omfang der skal stilles yderligere krav i bygningsreglementet mener jeg er for tidligt at sige noget om

godt og vel et års tid han siger bæredygtigt byggeri er fremtiden med denne publikation ønsker jeg at sikre at danmark har et fælles grundlag for arbejdet med bæredygtigt byggeri det er helt nødvendigt når vi skal fremme og udvikle nye bæredygtige løsninger i dansk byggeri der på afgørende vis kan bidrage til fremtidens globale bæredygtige samfund dermed banes vejen for at den danske byggebranche kan opbygge en global styrkeposition

til hvor meget den samlede affaldsmængde er på byggeriområdet og hvor meget det betyder i forhold til

jo netop man kan se at fra dansk industri og dansk byggeri alle steder

som man kører efter alle studser bare over hvorfor det ikke kommer nogen steder i

er den melding der kommer fra dansk byggeri at alle står klar

i forhold til klimaspørgsmål i forhold til genbrug af materialer biodiversitet spørgsmålet om indlejring af

alle de spørgsmål skal jo munde ud i en samlet strategi og det er selvfølgelig i samarbejde med dem

der er nogle store koncerner der har en særinteresse det vil man også opleve i den her situation

gøre for at der kommer nogle neutrale parter ind i forhold til at komme ideer der er jo kommuner der er mange andre som er kommet

er energistyrelsens rapport hvad vil ministeren gøre for at

er validt og noget som som man kan regne med

hvis der kommer særinteresser med udregninger som også kan bekræftes af uafhængige myndigheder eller universiteter eller hvad det kunne være ja så kan det jo være et godt bidrag

nogle megastore koncerner det vil sige at de vil gøre hvad de kan for at

til miljøområdet så det der er vigtigt

knuser beton hvor kommer det så hen når man er færdig kan man genbruge det i selve bygningerne går det ind som vejgrus kan det bruges andre steder altså alle de diskussioner er for mig at se vanvittig komplekse og derfor

som jeg nævnte før vil regeringen udarbejde en national strategi for bæredygtigt byggeri og det er vigtigt for mig at strategien kommer til at bidrage til alle tre dimensioner af bæredygtighed den sociale den miljømæssige og økonomiske

i gang med at se på hvad der konkret skal indgå i den strategi og hvordan vi bedst muligt får sat rammerne for en bæredygtig udvikling af byggeriet

som også kommer til at skulle levere sit bidrag til

vi har i nyborg kommune lavet en bæredygtighedsdagsorden hvor vi har haft nogle af de

ministeren tage stilling til vil tage fat i kl og spørge dem

bæredygtighedsdagsordener og forskellige andre ting

også en åben invitation jeg vil høre alle gode parter i den her diskussion jeg tror nu nok at der er nogle kommuner der kan have en særinteresse i at det bliver indrettet på en bestemt måde lige så vel som som nogle organisationer kan have det men men hvis man i nyborg kommune er gået foran og har taget nogle gode initiativer

siger de så alt det materiale som vi har udarbejdet

set ligger på hjemmesiden er det du skal give ministeren

det er lige nøjagtig værktøjet til hvordan man kan

i bygningsreglementet og du får noget der er hundrede procent neutralt

overdrage til ministeren men jeg er glad for

med dansk folkeparti og klimaløsning

folkeparti der er rigtig skrappe inden for bæredygtighed

vi bredt i folketinget har om at sikre

en nærmere redegørelse fra kommunen om sagen reglerne er indrettet sådan at når man er visiteret til en plejebolig og har en lejekontrakt hertil har man naturligvis også krav på at få den pleje man har brug for det må der ikke være tvivl om en plejebolig er en ældrebolig med tilknyttede servicearealer her skal der tilbydes en pleje som svarer til beboernes behov har man behov for pleje døgnet rundt skal der også være personale til at opfylde dette behov hvis en ældre borger er visiteret til en plejebolig er det netop begrundet i at den ældre har et plejebehov der ikke kan dækkes ved hjemmehjælp i eget hjem kommunen fastsætter selv serviceniveauet men det er i strid med lovgivningen

har brug for kommunen kan aftale med en lejer i en plejebolig

lejeren skal flytte til en anden plejebolig kommunen det er op til kommunen selv om den vil genudleje en fraflyttet plejebolig kommunen kan ikke egenhændigt beslutte denne flytning

ikke længere har tilknyttet fast personale

er jo bekendt med at ældre sagen også har henvendt sig til trafik bygge og boligstyrelsen netop for at få en

det er da beskæmmende at se at man på den måde mere eller mindre kan tvinge beboerne til at flytte fordi

netop i forhold til lejekontrakter og så bliver beboerne mere eller mindre tvunget til at flytte ud af deres bolig

plejepersonale tilknyttet

et fortolkningsspørgsmål i forhold til hvordan

den her lovgivning jeg vil godt have at ministeren

kommuner der ligesom kan omgå

fra deres bolig hvor der tidligere var tilknyttet

nøjes med hjemmehjælp der en gang imellem

kommer forbi kan ministeren ikke se det urimelige i det der

at få belyst sagen grundigere før

altså hvis en lejer i en plejebolig oplever at kommunen ikke tilbyder den pleje man har brug for og

klage til ankestyrelsen det er jo

er usikkerhed om det og den retsstilling

der foregår på havbakken i hjørring kommune netop i forhold til at vi tænker på de beboere

og se om der er noget vi fra folketingets side

side som jo kan man sige er den anden part i sagen i forhold

hvis der er yderligere omstændigheder ud over det som der står i det spørgsmål her som skal belyses

allerede nu har sagt at ministeren gerne vil gå dybere ind i det for

er bekymrende når en kommune omgår

her ældre mennesker uden som jeg kan forstå det på sagen at

vejledning med til hvordan

borgerne har faktisk været utrolig bekymrede

derfor vil jeg gerne høre ministeren hvad ministeren mener

opsigelse af nogle meget svage ældre borgere på et plejehjem og så faktisk ikke følger lovgivningen ved også

vejlede borgerne om hvilke rettigheder

et svagere udgangspunkt end hvad der er det normale og

det er jo tilfældet hvis man hvis man bor i en plejebolig så på den måde kan beboerne i i tornby

være glade for også at have

henvendelse til hjørring kommune og sige at de faktisk har overtrådt lovgivningen ved

hjørring kommune så ikke har informeret

faktisk kan anlægge en sag ved boligretten

afsige dom i forhold til kommunens ageren før jeg også har læst deres side af sagen

gør det særlig magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet det er jo det vi diskuterer her

ministeren indhenter en redegørelse fra hjørring kommune og så

vagt om nogle af de borgere i vores land som ikke nødvendigvis selv har mulighed for at rejse de her diskussioner jeg vil rette henvendelse til hjørring kommune

og hvis der er er sket noget som ikke skulle ske

jeg da også opfordre til at vi tager den dialog som det første i forhold til at

så man ikke oplever det hvis det er det der er foregået

har samme tilgang det er vigtigt at understrege at den nuværende regulering i bygningsreglementet ikke tillader kommunerne at udstede dispensationer fra bygningsreglementets krav hvis de hensyn som kravet skal varetage tilsidesættes ved dispensationen selv om der hverken burde kunne søges eller gives dispensationer fra brandkravene kan vi med brandundersøgelsen se at det alligevel er sket i nogle bygninger og med ganske alvorlige konsekvenser for at forhindre dette fremadrettet mener jeg at den bedste løsning er at præcisere at der slet ikke må dispenseres fra brandkravene

derfor fulgt op på vedtagelsestekst fem og halvfjerds der blev vedtaget i februar og som den daværende minister ikke fik gennemført med den kommende ændring af bygningsreglementet præciseres det at der ikke må dispenseres fra kravene og hensynet bag kravet sikkerhed eller sundhed

betyder det at det med syvtommersøm bliver slået fast at der ikke må dispenseres fra brandsikkerheden ændringen af bygningsreglementet ventes at træde

tyve det her er en sag der har ligget på mit bord siden dag et og det er vigtigt for mig at følge undersøgelsen helt til dørs undersøgelsen har gjort det helt klart for den enkelte kommune hvor der skal rettes op jeg minder om at kommunerne er bygningsmyndighed og dermed har pligt til at lovliggøre ulovlige forhold når kommunen bliver opmærksom på dem

er kommunerne også ofte ejere af plejeboligerne hvor det tillige følger byggeloven at det er bygningsejers ansvar at en bygning til enhver tid er lovlig brandsikkerhed på plejehjem handler grundlæggende om at de ældre skal føle sig trygge ved den bolig der stilles til rådighed for dem

på ministerens bord siden ministeren tiltrådte så synes jeg da

det er helt utroligt at ministeren stadig væk ikke har fået svar fra alle otte og halvfems kommuner og

brandsikkerheden er i orden i landets kommuner det her handler om liv eller død siden da er

så derfor må ministeren

at kommunerne skal overholde lovgivningen og så vil jeg godt høre ministeren hvad tidsperspektivet for det her er hvornår kan vi være sikre på at alle otte og halvfems kommuner overholder lovgivningen

ser vi at der kan opstå en brand

meget utrygt for ældre beboere det er meget utrygt for pårørende

i en plejebolig hvis hvis brandsikkerheden ikke er i orden så derfor må ministeren gerne redegøre for tidsperspektivet hvornår er det her på plads hvad agter ministeren

at der ikke længere skal dispenseres fra brandsikkerheden hvilke initiativer har ministeren i støbeskeen

svarskemaer og de forventes at være indsendt i januar

og tyve vi har nitten kommuner som mangler at sende redegørelser efter at have modtaget brev

i dagspressen flere kommuner har budgetteret med med midler til

der er i bygningerne som ikke lever op til loven men det er klart at hvornår den enkelte kommune

er fem kommuner der så vil svare i januar

at kommunerne skal efterleve lovgivningen det handler om menneskeliv så derfor

ministeren

såfremt kommunerne ikke efterlever lovgivningen vil

kan ankestyrelsen for eksempel udstede tvangsbøder til de kommunalbestyrelsesmedlemmer ansvarlige for undladelsen men det er altså ankestyrelsens vurdering hvilken reaktion der er nødvendig

få den her forespørgsel som ministeren lige

godt klar over at ministerens parti ikke var med til det men

nogle små spidsfindigheder og formaliteter

derfor ved ministeren også godt at det ligger df og især mig meget på sinde at vi får det her tilsyn og der er jo gået

mig at spørge ministeren hvad er det for nogle

det som som ordførerens parti var med i

jeg ikke er dybt nok nede i hvad det er for nogle forklaringer der

altså følge op på det og så vil jeg orientere også fru susanne eilersen om

at få udbedret de her skader og så selvfølgelig at ministeren følger op på de her ting derudover ønsker jeg jo også at ministeren

der bliver kigget på dispensationsordninger sådan at de mindskes og tidsbegrænses og at de her årlige eftersyn hvor man også kan inddrage beredskaberne

jeg gør det i tilstrækkelig grad er fru susanne

hvor mange kommuner har styr på brandsikkerheden

styr på brandsikkerheden i forhold til plejeboliger og det må ministeren gerne svare på og ministeren må også gerne svare på hvad ministeren nu vil gøre i forhold til

som mangler at sende redegørelser efter at have modtaget brev

der er otte og halvfems kommuner i det hele så det er jo billedet af hvor der er styr på brandsikkerheden og hvor der ikke

at der er nogle kommuner som har givet for mange dispensationer og det skal vi selvfølgelig sørge for ikke sker fremadrettet fra nu af er der en fuldstændig klar linje som hedder at der ikke

fordi det er det som der er vedtaget herfra

sidste spørgsmål i salen i dag er spørgsmål fire og tyve til kulturministeren

med centraliseringen af danmark vi ønsker udvikling arbejdspladser og velfærd i hele landet alle gode forslag der understøtter dette

kulturminister i få uger og jeg må ærligt indrømme at mit kendskab både til statens værksteder for kunst

temmelig begrænset

at være et smut forbi for at besøge

endnu ikke haft lejlighed til at besøge guldagergaard jeg ved at den daværende

statens værksteder for kunst i forbindelse med sine udflytningsplaner og at man også så på om keramikdelen af statens værksteder for kunst for eksempel kunne ligge på guldagergård

men jeg har forstået at den daværende regering valgte at lade statens værksteder for kunst udgå af udflytningsplanerne umiddelbart er det også sådan at den socialdemokratiske regering ikke har nogen planer om

at jeg synes der er tre rigtig gode argumenter

guldagergaard bedre beskæftigelsestal når man kigger på de nyuddannede

ni procent jeg tænker også at det vil være en bedre udnyttelse af

statens værksteder jo modtager otte million

set villige til at diskutere og det vil jeg da gerne høre ministerens holdning

hvor man har en interesse i at få mest mulig udvikling og flest mulige muligheder til sit område og jeg er helt overbevist om at der er spændende muligheder på guldagergaard og jeg ser frem til

nemlig at mange kunstnere er interesserede i at være tæt på de kunstneriske miljøer der er i københavn

i københavn netop i kortere perioder hvor de rykker ind også for at have adgang til københavnernetværket så der er både fordele og ulemper og derfor

professionelle udøvere finder jo hvert år i hvert fald vej

samarbejde kan arrangere men når man kigger på at

få bedre resultater og udnytte skatteborgernes penge

villig til at drøfte et eventuelt statstilskud enten til uddannelse eller til støtte

statens værksteder for kunst er jo også den her

man kan have synergi ved at flere forskellige kunstarter er samlet under samme tag og

bliver det amputeret fra resten så det er en af de ting man kan være bekymret over derfor skal vi have en meget grundig drøftelse af det her

ro på der er altså ingen aktuelle planer her vi skal lige huske på at når vi overvejer den her slags der også nogle mennesker som bliver nervøse for deres fremtid og derfor

skal vi også lytte til hvad deres interesser er så der er mange balancer der skal gå op her regeringen har ingen aktuelle planer om at flytte men vi lytter altid